i stedet for medlem af folketinget

den

indgik den seksogtyvende juni

to tusind og tretten en aftale om rammerne for justering af kommunalreformen denne aftale indebar en række effektiviseringsforslag

på miljøområdet med l en hundrede og fem og tyve fremsætter ministeren derfor et lovforslag som har til hensigt at indføre effektiviseringer på to områder nemlig

loven om råstoffer og miljøbeskyttelsesloven vedrørende miljøbeskyttelsesloven foreslås det at kompetencerne til at godkende affaldsdeponeringsanlæggene flyttes fra det kommunale plan over til staten hvorfor staten fremover både skal godkende og føre tilsyn med affaldsdeponeringsanlæggene for så vidt angår lov om råstoffer foreslås det at kommunalbestyrelsens kompetence overgår til regionsrådet hvorfor samtlige opgaver i forhold til indvinding af råstoffer på land samles hos regionsrådet dette vil betyde at regionsrådet yderligere får kompetencen til at meddele tilladelse til

af råstoffer på land idet lovforslaget jo allerede er en del af en eksisterende aftale som venstre som bekendt også er en del af

forsøge at sikre nogle klare retningslinjer

punkter i miljøbeskyttelsesloven er det vigtigt at der klart defineres en deling

har den klare kompetence for at undgå at

angående overflytning af kompetencer på råstofområdet fra kommunalbestyrelsen til regionsrådet er det vigtigt at regionsrådet samarbejder med kommunerne på områderne natur miljø og vand som er kommunernes forpligtelser kommunerne har kompetencerne og det indgående kendskab til de lokale forhold denne viden og synergieffekt skal ikke gå tabt blot fordi man overflytter enkelte kompetencer til regionsrådet så har venstre ikke yderligere kommentarer til lovforslaget og som sagt

det regionale og statslige niveau

vil blive samlet i regionerne i stedet for at være

større affaldsanlæg flytter vi kompetencen til staten

det er vigtigt at slå fast at det her jo ikke handler om

af de her opgaver går til staten i stedet for at man

og staten vi mener at det er væsentligt

det ikke bliver en kastebold mellem kommunerne så derfor

flytter nogle af opgaverne fra kommunen og lægger dem

staten men vi må også sige at

med grusgrave råstoffer og den slags ting er det sund fornuft

vi har set en stor uensartethed ude i kommunerne

at give en råstoftilladelse og i andre

nu lige pludselig fra første juli måske kommer til at skulle starte forfra

en god overgang så man ikke ryger

en gang til så med de ord vil vi i hvert fald sige at vi

tilhængere af det der er lagt frem her

en evaluering af kommunalreformen og dermed bakker dansk

giver det også rigtig god mening at samle de faglige ressourcer et sted et sted

der netop fokus på at skabe større klarhed og sammenhæng og større faglighed og effektivitet når opgaverne skal løses derfor handler det her lovforslag om at samle dels opgaverne vedrørende affaldsdeponi

råstofloven hos regionerne

vigtigt at det også bliver nemmere for borgere og virksomheder at blive betjent et sted hos en miljømyndighed

når det drejer sig om råstoffer får regionen både kortlægning af råstofressourcer som de har allerede men også kompetence til at give tilladelser til indvinding af råstoffer på land ændringerne rører jo ikke ved kommunernes eksisterende kompetence til at planlægge af henholdsvis kommune og lokalplaner derfor bliver det vigtigt at kommuner og regioner arbejder tæt sammen det er jo ikke mindst kommunerne der har det lokale kendskab og kender godt til de lokale forhold

flyttes den over til staten som allerede har tilsynet med dem og derfor har den faglige dybde høringssvarene kan vi

er sikker på at ministeren også ser frem til

sig ud i de måske lidt mere besværlige og kontroversielle sager omkring det her lovforslag har

til det der er blevet sagt der er tale om en mindre reparation af nogle af de mange fejltagelser der skete

vko flertallet gennemførte enhedslisten havde såmænd gerne set at

var gået lidt mere grundigt og grundlæggende til værks

enhedslisten er jo kendt som et parti der er nøjsomt og også gerne laver små aftaler med et meget lille indhold bare det går i den rigtige retning og det medvirker vi selvfølgelig også til i den her sag så jeg kan sige at ligesom ligesom vi indgik aftalen har vi også tænkt os

liberal alliances

tilsyn med affaldsdeponeringsanlæg og udstedelse af tilladelse til

fra kommunerne til henholdsvis stat og regioner

som forslaget er en udmøntning af men det skyldes også at vi har at gøre med et område hvor regionerne rent faktisk er rustet til at løse opgaven det giver jo god mening at lade regionerne overtage kompetencen

når de i forvejen varetager planlægningen af råstofressourcerne lidt polemisk kan man sige at når vi nu engang har regionerne

bør de håndtere de opgaver der ligger lige for og hvor det giver mening det gør det som nævnt her og da det samme er tilfældet for den del af lovforslaget der vedrører flytningen af tilsynet med deponeringsanlæg fra kommune til minister

nævnt hvorfor det her er gode og hensigtsmæssige tilpasninger og at vi i øvrigt alle sammen har været enige om den aftale

at sige at vi jo fra konservatives side er rigtig glade for de mange nødvendige omlægninger der blev lavet i forbindelse med kommunalreformen og at det selvfølgelig når man laver så store omvæltninger er helt naturligt at vi gør det som vi så også gør i dag nemlig løbende følger

regner med at alt selvfølgelig altid er på den bedste måde i i første træk det må altid være sådan at vi

og dermed også får lagt kompetencerne de steder hvor det ender med at være mest

praktisk også når vi får tingene afprøvet det er jo derfor vi fra politisk side laver evalueringer af mange af de ting

når vi laver rigtig gode og fornuftige ændringer og så finder ud af at vi kan gøre dem endnu bedre

at tage fat på arbejdet med lovforslaget her

fremgået at samle en række opgaver på råstoflovens og miljøbeskyttelseslovens område hos én myndighed formålet er jo at

det vil være til gavn for virksomhederne og for borgerne som vil opleve det som en administrativ lettelse baggrunden er den evaluering af kommunalreformen

blevet undersøgt hvordan lovgivningen bedst muligt kan understøtte en effektiv administration som leverer ydelser af høj kvalitet

alle opgaver i forbindelse med indvinding af råstoffer på land skal samles hos regionerne og vi blev også enige om at ansvaret for at godkende og føre tilsyn med de større affaldsdeponeringsanlæg skal samles hos staten

det skal bidrage til større ensartethed og faglighed

altså kun på myndighedskompetencen og ikke på indholdet af opgaverne lad mig kort fortælle hvad det kommer til at betyde på råstofområdet i dag er det regionsrådet der kortlægger regionens råstofressourcer

men den konkrete tilladelse bliver meddelt af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune lovforslaget samler

al kompetence i forhold til indvinding af råstoffer på land hos regionsrådene

det skal så være med til at sikre den bedst mulige udnyttelse af vores knappe råstofressourcer kommunalbestyrelsen skal naturligvis fortsat have indflydelse på beslutninger om

det er taget højde for i lovforslaget ved at kommunen skal høres i forhold til den fremtidige arealanvendelse når der skal indvindes råstoffer på land på miljøbeskyttelseslovens område er det i dag sådan at det er kommunalbestyrelsen der godkender de større affaldsdeponeringsanlæg hvorimod det er staten der fører tilsyn med anlæggene med lovforslaget samler vi kompetencen til at godkende anlæggene og til at

tilsyn med dem hos staten det skal skabe en klar ansvarsfordeling og samtidig vil både virksomheder og borgere opleve det som en administrativ forenkling så alt i alt skal lovforslaget samle opgaverne hos færre myndigheder og det vil give både en større faglighed og

gerne takke alle partierne for den konstruktive tilgang

resten af folketinget spørgsmålet i hovedet igen jann sjursen mente at når nu regeringen havde

var det da nærliggende at folketinget tog en debat med regeringen om hvordan der så

som sagt så gjort og derfor forespørgslen som har følgende ordlyd hvad kan ministeren oplyse med hensyn til opfølgning på anbefalingerne i rapporten om fattigdomsgrænsen regeringens fastlæggelse af en sådan og ministerens initiativer for at mindske fattigdom i danmark jævnfør regeringsgrundlagets målsætning herom jeg ser frem til at høre vores nye socialministers og de øvrige ordføreres bud på dette spørgsmål og håber på en god

har regeringen skærpet fokus på bekæmpelse af fattigdom i danmark et af målene i regeringsgrundlaget er at færre mennesker skal leve i fattigdom men det er svært at diskutere fattigdom hvis ikke man har en definition af hvem der kan betragtes som fattige i en dansk kontekst

nedsatte regeringen i maj to tusind og tolv et ekspertudvalg om fattigdom som vi

der skulle belyse metoder til at opgøre fattigdom

til en dansk fattigdomsgrænse i juni to tusind og tretten kom udvalget med deres anbefalinger regeringen har anerkendt anbefalingerne fra ekspertudvalget om fattigdom om at fastsætte en økonomisk fattigdomsgrænse i danmark suppleret med en årlig fattigdomsredegørelse og afsavnsundersøgelse danmark har nu en officiel fattigdomsgrænse og det er jeg rigtig glad for den økonomiske fattigdomsgrænse giver os et grundlag for at diskutere fattigdom i en dansk kontekst og for at diskutere politiske løsninger på de sociale problemer der lige præcis også leder til fattigdom udvalget definerer fattigdom som en relativ situation hvor en person eller familie ufrivilligt har væsentlig dårligere livsvilkår sammenlignet med den øvrige befolkning og hvor denne situation skyldes mangel på ressourcer er vedvarende

for personen selv at ændre sin situation de økonomisk fattige er dem der opfylder tre betingelser den første i tre år i træk at have en disponibel indkomst under halvtreds procent af medianindkomsten den anden at have en formue under ethundredetusind kroner

som ikke er studerende eller deler husstand med studerende over sytten år i henhold til disse tre

i danmark toogfyrretusinde og tohundrede er et tal som viser niveauet eller omfanget af økonomisk fattige men ikke et eksakt tal der præcis identificerer alle der kan betragtes som fattige der er med andre ord ikke tale om en meget præcis metode

i gruppen af økonomisk fattige som ikke selv

for det de har fordi de har lave omkostninger eller har valgt at leve deres liv på en helt anden måde for at få et mere præcist billede af fattigdommen må fattigdomsgrænsen derfor suppleres af en undersøgelse af personers afsavns

og fattigdomsindikatorer ud af de godt toogfyrretusind er

ellevetusind børn i gruppen af økonomisk fattige børnefattigdom er et alvorligt problem både for samfundet og for de børn som rammes af fattigdom et barn har jo ikke på nogen som helst måde

indflydelse på den situation som familien er kommet i og regeringen tager det alvorligt at antallet af fattige børn er steget gennem en længere årrække jeg hæfter mig dog ved at de seneste undersøgelser tager udgangspunkt i tal fra to tusind og elleve dermed viser de ikke effekten af at regeringen har afskaffet fattigdomsydelserne og det må alt andet lige bidrage til at antallet af børn i fattigdom reduceres regeringen tager børnefattigdom og udsatte børn og unges problemer alvorligt og vi har blandt andet styrket forebyggelsesindsatsen over for socialt udsatte børn og unge med finanslovsaftalen for to tusind og fjorten hvor der er afsat halvfjerds million kroner årligt

i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger er der taget initiativ til at få udarbejdet en metode

for gennemførelse af afsavnsundersøgelser afsavnsundersøgelserne skal medvirke til at indkredse den gruppe af mennesker i økonomisk fattigdom som oplever alvorlige materielle og sociale afsavn som konsekvens

få økonomiske ressourcer afsavnsundersøgelsen skal bruges til at belyse de faktiske konsekvenser af at leve i fattigdom ved at opstille et materielt og socialt afsavnsindeks får vi netop mulighed for at afdække hvilke afsavn børn og voksne i fattige familier oplever de materielle afsavn er de afsavn som skyldes manglende økonomiske ressourcer mens de sociale afsavn har fokus

er afsavnsundersøgelsen heller ikke noget vi bare lige kan sætte i værk vi skal have

udviklet en god metode og dette arbejde er igangsat og forventes at blive præsenteret i løbet af to tusind og fjorten vi følger selvfølgelig også anbefalingerne fra ekspertudvalget om fattigdom om at udarbejde en årlig fattigdomsredegørelse og vi forventer at præsentere den første fattigdomsredegørelse i første halvår af to tusind og fjorten redegørelsen skal bruges til at styrke vidensgrundlaget om udviklingen i og sammensætningen af gruppen af økonomisk fattige

vi en viden som kan bruges til politisk at prioritere indsatsen for at reducere fattigdommen både kommunalt og på landsplan som jeg startede med at sige

har regeringen skærpet fokus på fattigdom i danmark vi har nedsat et ekspertudvalg og vi følger eksperternes anbefalinger men analyser vurderinger og redegørelser kan ikke på nogen som helst måde stå alene de hjælper ikke de familier og børn som er ramt af økonomisk fattigdom på nogen som helst måde det er afgørende at vi prioriterer og gennemfører en nødvendig indsats over for de grupper som har behov for hjælp regeringen har taget de første konkrete skridt og vi har gennemført en række tiltag der skal forebygge og begrænse fattigdom i danmark vi har fjernet de såkaldte fattigdomsydelser som havde den virkning at de fastholdt mennesker i fattigdom og vi har gennemført

en række reformer regeringen mener at den bedste vej ud af fattigdom er gennem uddannelse og beskæftigelse derfor er formålet med mange

at flere får gode kompetencer i uddannelsessystemet kommer i arbejde og bliver selvforsørgende med en god indkomst som led i kontanthjælpsreformen som trådte i kraft ved nytår har vi blandt andet fået indført en ret og pligt til uddannelse for unge uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under tredive år der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse reformen skal medvirke til at færre personer fremover er på kontanthjælp fordi de i stedet kommer i uddannelse og

senest har vi lige inden jul være med til at indgå forlig om sygedagpengereformen hvor vi afskaffer varighedsbegrænsningen på sygedagpenge og i stedet styrker den aktive indsats reformen skal sikre en økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats med de sociale

tusind og tyve mål har regeringen samtidig også sat fokus på at løse de svære sociale udfordringer som de mest udsatte grupper i vores samfund har udfordringer som vi på trods af en stor og dedikeret indsats desværre endnu ikke er lykkedes

at fjerne det at vi nu har fastsat konkrete mål vil skabe det fokus der er brug for

for at iværksætte en vidensbaseret indsats der kan betyde en reel forbedring af den enkeltes livsvilkår alle disse tiltag sammen med konkrete målrettede forbedringer

for eksempel forhøjelse af ældrechecken indførelse af hjælp til betaling af tandlægeudgifter for kontanthjælpsmodtagere

til at mindske antallet af fattige i danmark jeg er helt sikker på at

vores konkrete initiativer og politiske prioriteringer vil hjælpe rigtig mange mennesker så vi får vendt den udvikling men det er selvfølgelig også vigtigt at slå fast at arbejdet for at reducere fattigdom i

kræver en vedvarende indsats hvor der skal arbejdes benhårdt

vi blev jo vældig glade da vi på side otte nederst læste følgende regeringen lægger vægt på at begrænse uligheden regeringen vil måles på at mindske fattigdommen og sikre reelt lige muligheder

der gav et signal om at her kom en regering der ville gøre en forskel i forhold til

med løfte om afskaffelse af fattigdomsydelser og nedsættelse af en ekspertgruppe der skulle komme med forslag til en fattigdomsgrænse glæden holdt

da vi et par måneder senere kunne vedtage en finanslov sammen med regeringen hvor vi fjernede de fattigdomsydelser som vko flertallet havde gennemført starthjælpen introduktionsydelsen kontanthjælpsloftet og timereglerne

også blev lovet i regeringsgrundlaget men glæden blev vendt til dyb bekymring da vi øverst på side ni

udgangspunktet for regeringen er vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand citat slut og der blev så henvist til dagpengereformen og efterlønsreformen som eksempler

øge arbejdsudbuddet og skabe råderum til skattelettelser reformer af førtidspension fleksjob kontanthjælp su med mere hvordan kunne det nu hænge sammen havde vi ikke i fællesskab som opposition under vk regeringen kritiseret deres politik for at skabe ulighed og fattigdom havde vi ikke i fællesskab lovet vælgerne at velfærd og investeringer i grønne job er vigtigere og mere effektive end skattelettelser når det drejer sig om at bekæmpe arbejdsløshed og ulighed efter enhedslistens mening hænger det heller ikke sammen det var rigtigt hvad vi mente dengang før valget det var jo også derfor at vi vandt det og kom af med vko flertallet men desværre har vi jo set regeringen insistere hårdnakket på at når det gælder den her del

det bliver gennemført til punkt og prikke vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand vi har fået en stribe reformer af førtidspension fleksjob kontanthjælp som sammen med gennemførelse af dagpengereformen og efterlønsreformen vil ramme hårdt over for mennesker der er på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet vi har fået en skattereform der som sædvanlig giver de største skattelettelser til de vellønnede og de rige hvor mennesker på overførselsindkomster får lov til at finansiere en stor del af det ved en endnu dårligere regulering af deres i forvejen beskedne indtægtsgrundlag vi har fået nye lettelser til erhvervslivet ikke mindst selskabsskat blandt andet finansieret af mennesker på kontanthjælp

er det fuldstændig uundgåeligt at disse reformer vil føre til mere ulighed og fattigdom kontanthjælpsreformen betyder

man sætter tusindvis af unge mennesker ned på en indtægt der svarer til den starthjælp som vi kritiserede vko flertallet for og som vi sammen afskaffede i finansloven for to tusind og tolv den rummer også at samlevende kontanthjælpsmodtagere risikerer helt at miste kontanthjælpen afhængigt af ægtefællens indtægt det kan ikke undgå at medføre en stigning i antallet af hjemløse der i forvejen er stigende på trods af en på mange måder udmærket indsats fra regeringens og kommunernes side for at nedbringe tallet og samme virkning vil en række af de andre reformer få

socialministeren gjorde rede for

har arbejderbevægelsens erhvervsråd løbende fulgt udviklingen i fattigdom så jeg vil spare jer for at gentage tallene men bare fastslå den kendsgerning

er antallet af økonomisk fattige personer blevet mere end fordoblet i perioden fra to tusind og et til to tusind og elleve

vil de andre reformer af førtidspension fleksjob sygedagpenge bringe tusindvis af mennesker på kanten af fattigdom af to grunde for det første fordi der ikke er nogen krav til arbejdsgiverne om at skabe det rummelige arbejdsmarked hvor der kan blive plads til alle de syge og mindre arbejdsføre mennesker for det andet fordi meget desværre tyder på at det har meget lange

med at indføre de gode tiltag der trods alt er i reformerne ressourceforløb helhedsorienteret sagsbehandling og så videre så ville jeg have kommenteret

det stykke arbejde og sagt noget positivt det kan jeg se på chefen her at det

fattigdomsgrænse i sig selv vil løse de problemer jeg ridsede op nej det skal vi ikke forvente desværre der er for mange begrænsninger i det det kan vi vende tilbage til med nogle spørgsmål og debat jeg vil bare sige det

og det vil vi gerne arbejde videre med indtil vi får et flertal i folketinget for at afbøde virkningerne af de reformer man har indført

og at regeringen som led heri har fastlagt en fattigdomsgrænse folketinget konstaterer også at fattigdommen i danmark er vokset gennem de sidste

femten år folketinget opfordrer derfor regeringen til at arbejde videre med udviklingen af fattigdomsbegrebet især med hensyn til budget og afsavnsmetoden folketinget hilser det velkommen at regeringen vil foretage årlige fattigdomsredegørelser og finder at det bør danne baggrund for en årlig status og drøftelse i folketinget der også skal inddrage uafhængige organisationers og eksperters vurderinger folketinget opfordrer regeringen til at redegørelsen skal indeholde en vurdering af konsekvenserne af relevant lovgivning for udviklingen i fattigdom folketinget opfordrer regeringen til i indeværende år at tage initiativ til en drøftelse af hvordan man kan nedbringe antallet af fattige frem mod

forstået på den måde at når de går ned og handler i netto eller hvor de nu måtte handle så kan de købe færre varer end de kunne for ti år siden faktisk er det sådan at det forholder sig

fattigdom som andelen af hvor mange der tjener under halvtreds procent af medianindkomsten og

at der er blevet flere der har en indkomst under halvtreds procent af medianindkomsten

udtryk for at de midterste indkomster er steget hvis man låser indkomsterne fast

jo sådan at så har vi

mennesker som har den samme realindkomst som de havde dengang

er studerende det

kategoriseret som økonomisk fattige og det er lidt vigtigt

holde fast i det begreb økonomisk fattig for en af styrkerne ved den rapport og også styrken

til vedtagelse som jeg har læst op på vegne af regeringspartierne sf og enhedslisten er at man erkender at en økonomisk grænse i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at belyse udviklingen i fattigdom der skal man jo ind og have et klarere billede af hvordan mennesker rent faktisk lever

som er under halvdelen af medianindkomsten altså omkring de her otte tusind kroner om måneden så er der også sat lidt tal på

så han kan prøve at forestille sig hvordan

leve i tre år for en disponibel indkomst

er der altså tale om et relativt fattigdomsbegreb og måler man på den samme måde

en levestandard

børn der har en

blev defineret som fattige i år to tusind

og det er økonomiministeriets tal i fordeling og incitamenter fra august to tusind og tretten som jeg tager fat

fremgår at fattigdom er et relativt begreb sådan er det i alle samfund og kendsgerningen er jo at i samme periode er uligheden også vokset i økonomisk forstand også her vil

kigge på de tal som arbejderbevægelsens erhvervsråd

ingenting og det virker da egentlig lidt pudsigt at enhedslisten bare accepterer at nu skal

vi lukke øjnene for dem som egentlig har det rigtig svært så

fattigdomsgrænse som ikke bruges og hvorfor accepterer enhedslisten at man ikke bruger den her fattigdomsgrænse når man

specielt på et område hvor de borgerlige partier

store problemer og der må vi vi søge alliancepartnerne

overhovedet ikke men nu er det sådan at regeringen

den vil vi gerne holde regeringen fast på og til det arbejde er det en god ting at der er blevet fastlagt en fattigdomsgrænse vi er fuldstændig enige om at den

det hørte jeg også socialministeren sige før socialministeriet og socialministeren har jo selv

og tyve mål det kan diskuteres hvor gode og konkrete de er gode er de i hvert fald men hvor meget er der i dem hvis der ikke følger penge med

den diskussion har vi hele tiden det vil vi også få her men vi er tilfredse med at der her

vedtagelse vi lægger op til er en enighed med regeringspartierne om at ja vi er stærkt uenige om den økonomiske politik men vi er trods alt enige om

måle på konsekvenserne af den

for den gruppe af mennesker vi taler om det er trods alt en start på diskussionen så kræver det jo et flertal i folketinget hvis man vil have en ordentlig socialpolitik der gavner de mennesker og der har vi så desværre stadig væk en lang vej

nu siger herre finn sørensen at

reformer som regeringen har lavet jo altså ikke har pyntet på

starthjælp på de her lidt over fem tusind kr som man altså mente var tilstrækkeligt

leve for man indførte et kontanthjælpsloft som vi også har fået at vide

indføre igen hvis man får magt som man har agt

enhedslisten at gennemføre sammen med den her

ikke rigtig kan bruges til noget

anden akademisk debat om et begreb

vedtagelse at vi skal arbejde videre med begrebet

men men hvad hjælper det alle de mennesker derude som måske

har brug for at også enhedslisten er med til at komme med andet

det var jo faktisk det herre finn sørensen gjorde han stod og kritiserede regeringspartierne for regeringsgrundlaget og for ikke at gøre noget

set meget enig i men det der er problemet er at

for de mennesker der ligger under det som man nu kalder fattigdomsgrænsen er det sådan

have mere i i førtidspension skal de have mere i løn og hvad med dem

er mere fattige end dem der ligger under grænsen fordi

skattereformen i to tusind og tolv som blev lavet mellem regeringen og venstre

sigt betyder en drastisk forringelse af reguleringen af overførselsindkomsterne

rammer den her gruppe mennesker

jeg bare anbefale ordføreren at læse den her rapport men jeg vil gerne give et konkret eksempel på hvorfor det er vigtigt at arbejde videre med det her begreb der bliver nævnt at vi skal have udviklet det vi kalder budget og afsavnsmetoden budgetmetoden er der faktisk nogle kommuner der har arbejdet med hvad bruger de den til de prøver at opstille det man kunne kalde et skrabet budget der skal til for

nogenlunde anstændigt liv i kongeriget danmark det er der kommuner der har gjort hvad bruger de det til de bruger det til at lokalisere de borgere der skal have en særlig hjælp

skal måske have noget ekstra gældsrådgivning de skal måske udnytte en af de muligheder som vi har skabt i lovgivningen sammen med regeringen

hjælpe mennesker der er truet med udsættelse af deres bolig

der ske for de mennesker der ligger under fattigdomsgrænsen ifølge enhedslisten

kunne bruges til et eller andet men herre finn sørensen svarer slet ikke på mit spørgsmål skal de have mere i kontanthjælp

og hvad med dem som måske helt konkret er fattigere end dem der ligger under grænsen

de bliver jo ikke kategoriseret som herre finn sørensen siger som fattige så der mangler altså

og hvad skal der ske med dem der ligger over som er mere fattige end dem der ligger under

som ordføreren jo udmærket godt ved at enhedslisten mener men jeg noterede mig en sjov bemærkning nu kan ordføreren jo ikke komme til

nu men så måske i sin taletid for jeg hørte faktisk ordføreren sige at det kunne jo være meget godt med sådan en fattigdomsgrænse hvis den blev brugt til at hjælpe de der mennesker

ser virkelig frem til at ordføreren lige om lidt omsider tilslutter sig ideen om at vi skal have en fattigdomsgrænse

med i kontanthjælpsreformen det erkender vi blankt vi er ikke med i

holder herre finn sørensen jo dem ved magten som egentlig

nogle af de ting som herre finn sørensen kritiserer vel vidende at

hvis vi havde fået indført kontanthjælpsloftet som vi også havde et ønske om

en regering ved magten der vil lige det modsatte af

for en borgerlig regering og dansk folkeparti er altså med i den kontanthjælpsreform så den forklaring hang vist ikke rigtig sammen men det som herre bent bøgsted jo bare hjalp mig med at konstatere

viderefører vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand

den her regering har i modsætning til hvad nogen borgerlig regering nogen sinde har skrevet ind i sit grundlag

det vil vi holde den fast på og af samme grund ville det

ved magten nu er sf jo skredet fra den konstellation

at regeringen så gennemfører alt det

er med i kontanthjælpsreformen men havde vi ikke været med til at trække i den rigtige retning

meget værre ud med det udspil

punkt som vi taler om i dag kan vi bare konstatere at regeringen i modsætning til hvad nogen borgerlig regering nogen sinde har gjort har vedkendt sig en vigtig målsætning om at bekæmpe ulighed og fattigdom og det vil vi gerne samarbejde med den regering om og derfor er vi glade for at vi har fået vedtagelse så vi kan kæmpe videre for det vel vidende at der er en meget principiel uenighed i forhold til den økonomiske politik og

reformer man skal lave på arbejdsmarkedet men regeringen vil blive fastholdt på den målsætning det er da en vigtig politisk opgave som enhedslisten har tænkt sig

en teoretisk akademisk diskussion om en fattigdomsgrænse hvordan den var lavet hvor den skulle ligge og så videre og så videre og det er interessant i et akademisk miljø men det er jo ikke så særlig interessant for alle de mennesker som bor ude i landet og som har nogle problemer som de ikke kan få løst måske på grund af at de

måske ikke kan styre deres økonomi

kan styre en lang række af de andre ting

meget glimrende på den måde at mens akademikerne

var der én deltager som kunne fortælle om noget ude fra virkeligheden

hvordan de prostituerede har det

nederst i systemet i danmark

som høringen egentlig skulle have drejet sig om og det er jo det som er udgangspunktet når man snakker fattigdom

snakke om hvor man skal lægge grænsen osv og

hvordan man finder frem til at det er to eller tre eller fire år er da overhovedet ikke interessant i den her sammenhæng jeg kan også forstå at både ministeren og herre finn sørensen siger det er fint vi har fået en fattigdomsgrænse vi kan bare ikke bruge den til noget

er nogen der rigtig kan sige at vi kan bruge den til noget andet end som et eller andet mål for at der måske er nogle der er fattige jeg mener ikke at man overhovedet kan måle fattigdom ved hjælp af en økonomisk grænse det er en absurd ting fattigdom er jo en individuel

en familieting som man skal vurdere konkret man kan ikke generelt sige at alle dem der ligger under den der grænse

føler sig fattige det kan være de ikke er fattige og så kan der være nogle af dem

kan styre deres økonomi end dem der ligger under

gøre noget har man sat nogle mennesker til at sidde og lave en eller anden fiktiv grænse

det er en utopi det er en utopi

jeg ved bare med mig selv at

sig gøre at lave en grænse som beskriver fattigdom jeg mener egentlig at de sidste to års udvikling

på en meget bedre måde karakteriserer fattigdommen i danmark

virkelige mennesker som søger og får bevilget en julehjælp

sket med den i de sidste to år hvor den her regering har siddet og hvor herre finn sørensen

antallet af dem der får julehjælp dem der ansøger er steget det er en god indikator for at der er noget

venstre meget gerne vil være med til at der sker noget på det her område

rigtig kommet med nogen konkrete ting

som er centrale her for at gøre noget for at nedbringe antallet af mennesker som både føler sig fattige

det mener jeg er helt centralt for de folk som er havnet i noget man kunne kalde fattigdom så er der den sidste gruppe

dem som har sociale problemer og som ikke

kan få et arbejde med det samme men de skal have hjælp til at få løst deres sociale problemer så de kan komme ud af dem og måske få et arbejde på længere sigt det her var tre konkrete ting og nu kan jeg se at

min tid er udløbet men jeg får vel nok tid til at svare på nogle spørgsmål

bemærket mig at ordføreren på hele den borgerlige oppositions vegne sådan forstod jeg det mener at

hvis de får magt som de har agt vil de genindføre kontanthjælpsloftet altså et loft over hvor meget man må få i kontanthjælp med den konsekvens at

modregnes i andre ydelser som mennesker med meget lav indtægt kan få ikke mindst i forsørger og børnetilskud og den slags

ordføreren hvor skal det kontanthjælpsloft ligge og hvordan skal den modregning ske for de tilskud som for eksempel

enlige forsørgere får i dag og som sikrer at ikke endnu flere børn ryger ud i fattigdom

have med at få deres økonomi til at slå til og det kan netop være at det er derfor de ikke kan få økonomien til at slå til jeg mener ikke at

hvor meget man får i arbejdsløshedsunderstøttelse

alle dem som er på de der sociale ydelser

man bliver ikke bare fattig af at få kontanthjælp man bliver fattig

hjælp og støtte hvis man hvis man i en familie ikke har den økonomiske formåen så har man altså mulighed for at få noget ekstra hjælp så

misforstået opfattelsen af hvad fattigdom

gemmer sig mennesker så det handler om at kortlægge den situation de faktisk befinder sig i men jeg fik jo slet ikke svar på mit spørgsmål hvor skal det der kontanthjælpsloft ligge

tilskud til børnebidrag børnetilskud og hvad det ellers kan være

så kan vi måske få et mere konkret billede af hvad herre eyvind vesselbo vil gøre

er at folk skal have noget mere i sociale ydelser

finn sørensen glemmer at der faktisk er nogle i det her land hvor det at få hundrede kroner mere i kontanthjælp er mindre betydende end at få noget hjælp til de sociale problemer de har dem har enhedslisten fuldstændig glemt i den her debat det er mennesker som er psykisk syge som er misbrugere alkoholikere det kan være prostituerede det kan være hjemløse alle de grupper har enhedslisten fuldstændig lukket ude

kunne danne mig en mening det er bare at gå ud i hverdagen og møde de her mennesker

at få nogle ydelser gør jo ikke nødvendigvis at man bliver fattig tværtimod det betyder jo at man får nogle ydelser som man kan overleve på og som man kan leve for

godt være at der er nogle der gerne vil have at de skal være højere men

er det jo interessant at antallet af mennesker der søger julehjælp

de ydelser som fru pernille rosenkrantz

julehjælp når man har fjernet nogle af de ydelser man kalder fattigdomsydelser så skulle det være faldet

anden akademisk dagsorden om en fattigdomsgrænse nej det var det ikke

vi taler om mennesker ude i virkeligheden

hvis du ser på de mennesker der levede under fire

det tidspunkt hvor vi overtog regeringsmagten

fra den ene dag til den anden og løftede dem

flere penge mellem hænderne konkret får råd til

få lov til at gå til fodbold eller

måltal vi kan forholde os til det betyder i øvrigt

er med til at bringe tingene fremad men selvfølgelig gør vi det da i den rækkefølge at det vigtigste for

er at danske børn har mulighed for

jeg tror ikke der er ret mange

som føler sig fattige som bliver mindre fattige af at vi har siddet herinde i folketinget og lavet en fattigdomsgrænse det gør vi jo netop ved at være konkrete og prøve at komme med

jeg opremsede tre af de ting

afhænger jo af mange andre ting

man er alene eller af familiens problemer

have femtentusinde og ottehundrede kroner om måneden for at overleve lad være at bede mig om at sige det for

krav til mig at jeg skal give det svar

og har altid været hjerteblod for socialdemokratiet at alle har lige muligheder for at udvikle sig og for at få den uddannelse det job og det liv de drømmer om det kan man ikke hvis man vokser op i fattigdom betyder at man ikke kan deltage

lige fod med andre fattigdom betyder store afsavn både for børn og for voksne gennem tiderne har socialdemokraterne

stået forrest når fattigdom og ulighed skulle bekæmpes og det gør vi fortsat

vi nået så langt i danmark som vi er i forhold til lande vi ellers sammenligner os med er uligheden lav få lever i fattigdom og langt de fleste har heldigvis gode muligheder for at udnytte deres potentiale og opnå hvad de gerne vil men det gælder

fattigdommen i danmark er steget gennem de sidste ti til femten år og det er der mange grunde til en højreorienteret fordelingspolitik hvor de rigeste har fået meget store skattelettelser og de fattigste har fået lavere ydelser i form af starthjælp og kontanthjælpsloft og timeregler

blevet endnu fattigere og og har fået endnu sværere ved at følge med resten af samfundet

har betydet at rigtig mange har mistet deres job og en dagpengereform som blev indført alt for hurtigt uden varsel og på det helt forkerte tidspunkt betød at arbejdsløse røg ud af dagpengesystemet og havnede på kontanthjælp mange af de skævheder har vi allerede fået rettet op på vi har fjernet fattigdomsydelserne vi har afskaffet starthjælpen vi har afskaffet loftet over kontanthjælpen og vi har afskaffet timereglerne som medførte at både børn og voksne led store afsavn vi har lempet indførelsen af dagpengereformen så folk får en fair chance for at indrette sig efter de nye regler og så knap så mange bliver ramt helt så hårdt

arbejdsløse får en langt bedre hjælp til igen at finde fodfæste på arbejdsmarkedet vi har gennemført skattelettelser for almindelige lønmodtagere med et højere beskæftigelsesfradrag særlig for de enlige forsørgere og vi har givet pensionisterne lidt mere at leve af fordi vi synes at de allerfattigste pensionister i danmark som kun har deres folkepension har for lidt at gøre med i hverdagen man kan jo altid diskutere størrelsen af ydelserne og der er også områder hvor vi som socialdemokrater kunne drømme om at sikre den enkelte lidt mere

også fuldstændig klar over at prioriteringer er nødvendige og vi vil allerhelst gøre noget der hvor det virkelig batter og hvor det gør den største forskel derfor har vi for eksempel også valgt at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge så ingen længere skal stå tilbage fuldstændig uden ydelse mens de er syge vi har valgt at indføre en kontanthjælpsreform som investerer i mennesker og giver langt bedre hjælp til dem

at komme i gang med en uddannelse eller

som en del af kontanthjælpsreformen indførte vi også den meget omdiskuterede gensidige forsørgerpligt for samlevende på den måde sidestiller vi par

i et moderne samfund med moderne samlivsformer giver det selvfølgelig god mening og er mest fair at det ikke længere er ægteskabet der

bør man også gøre det og ingen vil jo fremover komme til at få mindre end to gange kontanthjælp

men det er nu engang den ydelse vi som folketing har besluttet at man kan leve for og man kan leve af og det må alle som minimum være sikret

vi deler enhedslistens ønske om at reducere antallet af fattige vi tror ikke ligesom højrefløjen på at blot man sætter ydelserne langt nok ned så vil problemet blive løst vi tror ikke på at hvis folk blot bliver fattige nok så skal de nok finde sig et arbejde sådan fungerer verden ikke men vi tror altså heller ikke på at hvis vi bare sender flere penge til folk og sætter ydelserne

nok op så løser problemerne med fattigdom helt sig selv da de borgerlige var ved magten brugte vi meget tid på at diskutere om fattigdom handlede om økonomi og den debat har vi også haft lidt her i dag sådan er det heldigvis ikke længere for selvfølgelig gør det det men det handler ikke kun om økonomi og derfor er det eneste svar ikke bare at sende flere penge og så lade folk sidde og rådne op hjemme foran fjernsynet

mener vi og det bliver jo så kernen i det ikke bare at folk skal have noget at leve af de skal ikke bare have en pose penge mennesker skal også have noget at leve for vi vil have et samfund hvor man tager hånd om den enkelte og som hjælper til når

snubler på livets vej de borgerliges nulvækst er ikke svaret det vil medføre ringere omsorg dårligere uddannelse og mere fattigdom vi skal ikke bare have noget at leve af vi skal også have noget at leve for derfor skal vi sikre som vi har gjort med de reformer vi har gennemført at alle har noget at leve af men vi skal også stille krav

er der også hjælp at hente og en indsats der sikrer at man har noget at leve for sådan mener vi at man bedst

kan medføre at flere mennesker havner i fattigdom jeg vil gerne bede ordføreren forholde sig helt konkret til kontanthjælpsreformen

eller seks tusind otte hundrede kroner

i forvejen ved vi at antallet af hjemløse stiger fagfolk og eksperter siger at det især er en stigning der sker blandt unge under fem og tyve år fagfolk og eksperter er enige om at en meget væsentlig årsag til stigningen

skal gælde for unge mellem fem og tyve og ni og tyve år er der ikke en stor sandsynlighed for at det vil medføre en øget hjemløshed og en øget

det tal ligger langt over det som ministeriet har vurderet i forhold til hvor mange der faktisk var uddannelsesparate og det er klart

en pisk over nakken på nogle som grundlæggende ikke kan komme i gang fordi de har for store

det er jo også derfor at ministeren med det samme

skal have ret til at få det ydelsesniveau de hele tiden har haft den gruppe hvorom vi går ind og siger at her skal der altså et kærligt puf til er jo dem der er uddannelsesparate og det skal kommunen ikke bruge som

en skruetvinge over for nogle unge som grundlæggende har brug for at få noget mere hjælp

lige med det samme når vi får øje på den slags tendenser det andet spørgsmål når

forbindelse med reformen har man vurderet at det er

fyrre procent af de unge der i dag er på kontanthjælp

at det bliver opfattet som et retorisk spørgsmål

jeg er dybt og inderligt forarget over at enhedslisten ikke kan være med på

på at unge mennesker under tredive år får taget sig en uddannelse og i den forbindelse mener

at det er for svagt at det eneste svar man har er send flere penge

hvor man anerkendte at det at der var et økonomisk incitament til at komme ind på arbejdsmarkedet var rigtig godt

blandt andet en kontanthjælpsreform hvor en stor del af bidraget til økonomien og til den strukturelle beskæftigelse kommer fra at man sænker ydelserne

en sygedagpengereform det er en sygedagpengereform der betyder at dem som ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter fem måneder ryger på en jobafklaringsforløbsydelse og det medfører at er man enlig ikkeforsørger

en ydelse som ligger under fattigdomsgrænsen her taler vi altså om syge mennesker

gerne bede ordføreren forklare hvad rationalet for socialdemokratiet er når man giver borgere der er på en jobafklaringsforløbsydelse et beløb som er lavere end regeringens fattigdomsgrænse og det er altså syge borgere som man må regne være på den i mere end tre år

at man faktisk kan få forsørgelse indtil man er rask

det vi så selvfølgelig har et ønske om er at

får en mulighed for faktisk at hjælpe folk i gang fordi virkeligheden for rigtig mange syge i dag

går helt indtil ni måneder efter de er blevet syge

i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet igen så det er rigtigt at ydelsen er blevet sat en lille smule ned og det er jo så det kompromis vi indgår for at man til gengæld undgår at folk har den der fuldstændig knivskarpe grænse efter de to og halvtreds uger eller tolv måneder

så har herre joachim b olsen da ret og det sagde jeg sådan set også i min ordførertale

er masser af ydelser hvor vi som socialdemokrater kunne ønske at vi kunne strække det længere jeg mener at det er et rigtig flot første skridt og en god måde vi har brugt vores mandater på når vi er gået fra et rundt nul til de mennesker hvor den ene har en indtægt og til at de i dag kan have et ydelsesniveau det er jeg faktisk ret stolt

det var ok at afskaffe fattigdomsydelserne

kan se at når man bruger et begreb som er så teoretisk som en fattigdomsgrænse så bliver det meget meget relativt og

har den ført til en undskyld mig ikke specielt kvalificeret debat er jo ikke kommet ud og har fået en god diskussion om

i danmark har et meget mangfoldigt ydelsessystem

bunden har vi et ønske om at

det fuldstændig korrekt at det har vi ikke med de unge der er uddannelsesparate det skal ikke kunne betale sig ikke at tage en uddannelse hvis man er uddannelsesparat stærke unge mennesker skal tage sig en uddannelse

vi at samfundet skal gå ind og opdrage på de unge og sige kære søde venner i skal i gang det er til gavn for jer selv det betyder at jeres livsindkomst stiger det er på alle måder en god idé både for den unge selv og for samfundet det ansvar vil vi gerne påtage os det svarer til at

er i orden at unge

leve under fattigdomsgrænsen

kigge på at når man har en fattigdomsgrænse er det jo præcis den sigtelinje det

har kunnet få nul kroner så tager vi de skridt opad at vi siger at nu kan de så i det mindste få en ydelse så har herre eyvind vesselbo da ret i at vi ikke er gået hele vejen på en gang men jeg ved ikke om det herre eyvind vesselbo

at vi midt i en krisetid går hele vejen i et hug i givet fald kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan herre eyvind vesselbo ville finansiere det det vi gør

arbejde med de mandater vi har og med den regeringsmagt vi har i den tid vi

samfundet i retning af at færre mennesker lever i fattigdom jeg mener at vi har taget nogle rigtig væsentlige skridt men hvis

altså på den måde helmer socialdemokraterne ikke vi har været her i rigtig mange årtier efterhånden

det ærgerligt at herre eyvind vesselbo ikke kan svare mig på et spørgsmål

spørge venstres ordfører og for så vidt resten af den borgerlige lejr om de har samme opfattelse vi vil gerne have at folkepensionisterne får flere penge og derfor har vi givet dem det

har

ikke kan sættes på formler ikke to mennesker oplever deres økonomiske situation ens til trods for at de måske har det samme til rådighed

at intensivere forebyggelsesindsatsen og bekæmpe årsagerne til at mennesker lever i fattigdom årsagerne kan være mange for eksempel lavt uddannelsesniveau misbrugsproblemer sociale og psykiske problemer for nogle er der perioder som opleves som sværere at komme igennem økonomisk end andre nogle klarer sig igennem på egen hånd og opfatter sig måske ikke som værende fattige det er vigtigt at dem der kan komme på fode igen

for eksempel deres kommune kommer det

for at bevare et velfærdssamfund som kan hjælpe de grupper i danmark som af den ene eller anden årsag har brug for støtte såvel menneskeligt som økonomisk det er vigtigt at ethvert signal om at en borger er udsat bliver taget alvorligt

for hvordan myndighederne griber ind og vurderer om der skal sættes noget i værk det er vigtigt at man som medborger i samfundet føler en forpligtelse til at agere når man observerer at noget ikke er som det egentlig bør være når vi drøfter begrebet fattigdom mener jeg også

det vigtigt at alle og især børnene lever en tilværelse hvor det er muligt at få dækket de mest basale behov det tror jeg egentlig

en sværere manøvre at udføre idet det netop ikke er ens for alle hvordan og hvornår man opfatter sig selv som værende fattig endvidere er

også en økonomisk samfundsudvikling hvor der ikke er en ensartethed i befolkningens indtægter

svær opgave at kategorisere mennesker og putte dem i kasser om man så må sige

vi arbejder for at bevare et samfund hvor alle der

er et grundvilkår som skal opfyldes og som er meget vigtigt vi skal som individer gøre os selv bevidste om dette og spille en positiv rolle for at vi som samfund i dag og i fremtiden kan hjælpe de mennesker der virkelig har brug for det og som af forskellige årsager permanent eller i perioder ikke kan bidrage til

eget livs opretholdelse danmark har udfordringer vi ser et større antal af unge der bliver hjemløse et større pres

øget behov for hjælp for eksempel højtider dertil kan der være flere årsager årsager som er en udfordring og som faktisk kan gøre det sværere for dem som reelt har brug for hjælp at få den endvidere har vi oplevet en tendens til at der er børn som lever under kritisable forhold det er noget vi tager meget alvorligt og der er fortsat plads til forbedringer selv om vi fra politisk side og heldigvis bredt politisk har ændret og forbedret på området så

lige nævne satspuljen og dens konstruktion

en del af satspuljekredsen men vi undlader selvfølgelig ikke løbende at udtrykke vores bekymring for satspuljens fremtid

som jeg fik efter at jeg havde stillet et spørgsmål til finansministeren sidste år ikke nye midler i puljen

det synes jeg selvfølgelig er bekymrende i og med at puljen netop skal være med til at hjælpe de udsatte grupper i vores samfund herunder også de grupper der har få økonomiske midler

indtil videre ikke været sådan større politisk opbakning til her i folketinget selv om vi har sat det på dagsordenen afslutningsvis vil jeg sige at

debatten igennem de seneste år har kredset om en fast defineret fattigdomsgrænse tror jeg ikke at en sådan kan bruges til

det væsentlige for mig i dag at

at vi løbende skal forbedre den konkrete indsats over for de økonomisk og socialt udsatte borgere for de mennesker

findes i vores samfund det er helt ubestrideligt

svage og udsatte borgere i danmark som uforskyldt i kortere eller længere tid lever i en situation hvor de ikke har de fornødne økonomiske ressourcer til at dække de mest basale behov folketinget pålægger regeringen at sørge for at der fra såvel borgers som myndigheds side tages initiativer til at få ændret denne situation så borgeren kan blive i stand til at forsørge sig selv og sine nærmeste så vidt det overhovedet er muligt folketinget opfordrer regeringen til at intensivere arbejdet med at forebygge og bekæmpe årsagerne til fattigdom snarere end at anvende formler derpå folketinget ser frem til at blive inddraget i arbejdet med at forbedre forholdene for de socialt udsatte grupper

ikke huske ordene præcist undgå at mennesker havner i fattigdom eller hjælpe dem ud af det men kunne ordføreren så forholde sig til om det så ikke var en god idé at skaffe sig et redskab i det arbejde det er jo det der er meningen med fattigdomsgrænsen også fra regeringens side at man skal have nogle redskaber til at få et nogenlunde præcist billede af hvad det egentlig vil sige at leve i fattigdom i dagens danmark og at der også i det begreb jo er nogle redskaber

at fange det hele menneske om man så må sige og ikke bare en økonomisk grænse det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er df vil gerne gøre noget for de udsatte borgere undgå at folk havner i fattigdom hvorfor medvirker man så til en kontanthjælpsreform som med den socialdemokratiske ordførers egne ord indebærer risikoen for at flere unge mennesker havner i hjemløshed

og gribe ind det hænger så sammen med den anden del af spørgsmålet som herre finn sørensen stiller til mig om

forebyggelse altså at gå ind i det inden problemerne opstår og se

hvordan man egentlig

en situation hvor man skal gældssaneres og det hele vi skal kigge på uddannelse vi skal sørge for at vi

at de får et arbejde altså incitamenterne til at der skal ske noget

på et eller andet område for det må altid være sådan at det skal kunne svare sig og det hænger lidt sammen sidste del af herre finn sørensens

tid ikke har ret mange penge at leve for det er jo det det handler om så det lyder som om jeg måske kunne overbevise ordføreren om at der var noget at hente til sidst vil jeg bare lige stille spørgsmålet hvordan skulle det dog hjælpe på forebyggelse af fattigdom at man halverer

og så videre jeg synes jo netop at man kan se

at det er her vi skal gribe ind det er her vi kan forebygge så så man ikke føler at man lider nogle afsavn man faktisk en del af et fællesskab i en idrætsklub

får hevet sine forældre med hen i idrætsklubben jeg har været så heldig og privilegeret

ordføreren om ordføreren

at administrationen af disse puljer

faktisk når ud til de borgere som har brug for dem nemlig dem der muligvis er fattige i

de udsatte grupper i modsætning til i dag hvor en del af pengene havner ovre i ministeriet

og så videre det er faktisk de udsatte der selv er med til at bidrage og når så lønudviklingen ikke er særlig stor

er den ene side af sagen så er det bare vigtigt at vi er meget bevidste om at de midler der så er i satspuljen også bliver brugt på bedst mulig måde

vesselbo nævner at der faktisk er for mange penge der går til administration og til alt muligt andet

er så store dele af den samlede pulje som når ud og gør gavn og glæde

er det faktisk tit det der gør en forskel for de institutioner de

og det er jo en fantastisk lykke når man så ser at det er noget der ændrer

at dem der har været kritiske

er blevet omvendt og har fået øje på hvorfor der er rigtig mange fordele ved en sådan grænse

for i modsætning til den tidligere regering

at det faktisk kunne lade sig gøre i nullerne som var en periode hvor man ellers skulle have ment at der var brug for alle og muligheder for alle

at der var rigtig mange der blev marginaliseret og levede på et eksistensminimum samtidig med at vi var mange andre der holdt fest og brugte og brugte

moralsk målestok for hvad vi kan byde mennesker vi mener

er en smertegrænse den mener vi blev nået med vkos

som tilmed ramte mennesker der havde meget svært ved at bringe sig selv i en anden situation

ikke kunne sproget og så videre

objektiv versus subjektiv fattigdom

tog med mig til den høring vi havde i

mennesker som ligger over fattigdomsgrænsen men som alligevel opfatter materiel fattigdom som er desperate magtesløse og som oplever afsavn måske netop

har svært ved at styre deres økonomi fordi de har ressourcerne til

i mange år men ønsker at det skal være sådan fordi det er udtryk for et bevidst fravalg af forbrug eller fordi det en livsfase som de vælger at

vise de her nuancer og derfor mener

hvad jeg synes vi så skal gøre nu hvor vi har fået den

er vigtigt at vi netop har fokus på afsavn folks oplevelse af fattigdom

mange af dem der ligger under fattigdomsgrænsen

oplever sig selv som fattige og magtesløse

her minimum skal være gældende i tre år for at man kan kategoriseres som

for en relativt lav indkomst men så længe

synes vi at det er helt uacceptabelt og det kan faktisk bruges som et redskab til at bringe dem i en meget bedre livssituation for det tredje og det har venstres ordfører allerede været inde på og det synes jeg for så vidt er rigtig godt og det er jeg enig

og mere om udgifter

kommer penge nok ind på kontoen det er måske fordi de har for store udgifter og det er der nogle der skal have hjælp til at få styr på så det synes jeg absolut er noget som vi bør fokusere på og hvis der i øvrigt er

at ordføreren også har fanget at det som det går ud på er at udvikle et mere alsidigt fattigdomsbegreb end bare lige en økonomisk grænse det vi kalder budget og afsavnsmetoden så den diskussion

jeg vil alligevel gerne stille det samme spørgsmål som jeg stillede

fru pernille rosenkrantz theil gjorde at der i den reform man har lavet af kontanthjælpen er en reel fare for

at den kan medføre øget fattigdom og øget hjemløshed

være en midlertidig situation at de er udsatte

er også risiko for at det bliver en permanent situation

der er ikke noget der står i vejen for at de finder

for sunde og raske unge mennesker at gå på kontanthjælp i stedet for at tage

stedet for at tage en uddannelse det tror jeg

at tre fire år på kontanthjælp eller på sofaen gør at man bliver dårligere og dårligere til at uddanne sig og til at arbejde og så kan man ende i permanent afsavn og fattigdom

som har ligget lidt for lang tid på sofaen

arbejdsløse i stedet for at være i job

være fordi der ikke var nogen job til dem eller det kunne være fordi de ikke er i en situation hvor de kan gennemføre et uddannelsesforløb

bare sige til ordføreren at selv om man så gennemførte reformen efter regeringens forventninger

er det jo stadig væk kun en lille

kommer i uddannelse det er jo kun tyve procent af den målgruppe som regeringen forventer kan blive uddannelsesparate hvad skal der så ske med de andre firs

og som i årevis nu pludselig skal leve for en ydelse der er næsten det halve af det de har i dag mon det er særlig motiverende

mistet noget af evnen til at yde til at tilpasse sig en ny social situation

jeg personligt ret optaget af

de svageste men det er dem der risikerer at blive de svageste hvis vi ikke får taget hånd om dem så der

hvert fald berolige enhedslisten

på den måde vil vi holde et vågent øje ikke

at de har svært ved at komme tilbage på en uddannelse eller

et arbejde kan vi på en eller anden måde blive bedre til at tage imod dem på uddannelserne eller

andet perspektiv som herre eyvind vesselbo var inde på nemlig

indtægter fordi man ikke har styr på sin økonomi og så videre

bruges til at nuancere den fattigdom og sige

hjælp til at bringe sig selv i en ny livssituation der

ender med at tage alle mulige dumme kortvarige lån for bare at klare dagen og vejen

jeg kender nogle med gode indtægter som også kan have svært ved at styre deres økonomi men det gør dem i

jeg gerne have et lidt mere konkret svar på at når man tager udgangspunkt i den her fattigdomsgrænse som regeringen

procent af befolkningen som

vi har nu gør faktisk at vi kan sige at vi i danmark stort set ikke har sådan rigtig

noget vi vil sige karakteriserer danmark men der er mennesker

men hjælp til at få styr på deres økonomi

skal den ene ægtefælle og hold lige fast i bordet tjene omkring tredivetusind kroner

arbejde frem for at være på kontanthjælp

fru zenia stampe siger at jo længere tid man er på kontanthjælp jo større problemer får man ja

problemet var bare at fjernelsen af kontanthjælpsloftet

tusind fem hundrede tre tusind ikke tog et arbejde og dermed

og syv og halvtreds million kroner penge man jo kunne have brugt på en målrettet socialpolitisk

til mere hvis vi hjælper dem med at tage en uddannelse hvis vi hjælper dem til at komme i arbejde

ramte mennesker som ikke havde mulighed for at bringe sig selv i en ny situation

men andre handicaps i bagagen

par

måske fordi de havde en indvandrerbaggrund ikke kunne sproget og så videre

det vil sige at forskellen på vores lave ydelser og vkos lave ydelser er at

mennesker som ikke havde muligheden for

for sygedagpenge for dem

under fattigdomsgrænsen og det spørgsmål skal især ses i relation til at fru zenia stampe lige før i et indlæg til herre joachim b olsen sagde

for eksempel lever de fattigste danskere markant kortere tid end de rigeste og uligheden mellem de fattigste og de rigeste borgere i danmark er steget i mange år fattigdomsgrænsen og de årlige fattigdomsredegørelser samt det såkaldte afsavnsindeks skal bruges aktivt til at vise om den politik der bliver ført tager hensyn til vores samfunds mest udsatte et særlig vigtigt fokus for sf i fattigdomsdebatten er de mange børn som i dag vokser op i fattigdom i sf mener vi det er forkasteligt at tusindvis af børn vokser op i fattigdom i danmark vi skal sørge for at det tal bliver lavere og sørge for at de børn som vokser op i fattigdom får de samme muligheder som deres mere velstillede kammerater den negative sociale arv skal knækkes så vi ikke længere har familier hvor sociale problemer går i arv fra generation til generation det bør vi gøre gennem en målrettet indsats over for de allermest udsatte men måske allervigtigst ved at sikre

der er allerede gjort meget for at forbedre levevilkårene for de allerfattigste for eksempel ved afskaffelse af fattigdomsydelserne flere penge til de fattigste pensionister og højere beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere det ændrer dog ikke ved at der stadig væk er alt for mange mennesker som lever og vokser op i fattigdom i danmark vi mener derfor fortsat

mennesker i fattigdom så rigtig mange tak for også at få den nuancering med jeg vil selvfølgelig stille ordføreren det samme spørgsmål jeg forstår

anerkender ordføreren ligesom ordføreren for socialdemokratiet

den her kontanthjælpsreform man har gennemført sammen

indebærer en reel fare for at vi får flere hjemløse

afskaffelsen af den laveste kontanthjælpssats for forsørgere og en særlig boligstøtte til visse af modtagerne på kontanthjælp og uddannelseshjælp så det er håbet at vi

det synes vi var vældig interessant og vi er stadig væk ærgerlige over

ville være godt at inddrage boligsituationen og kigge på muligheden for at give boligtilskud

et sidste spørgsmål hvorfor skal vi vente til der skal forhandles finanslov igen altså vi kunne vel gå i gang med det samme

andre indeks skal bruges aktivt så er det fordi det ikke kun er noget vi skal kigge på

de årlige fattigdomsredegørelser og på afsavnsindekset

kræver det at man omfordeler mere og at man uddeler højere ydelser det nedbringer arbejdsudbuddet det sænker produktionen og det sænker den økonomiske vækst så bliver vi alle sammen mere fattige

stigninger i vores reelle rådighedsbeløb og velstanden i danmark bliver lavere det kommer til at ramme alle indkomstgrupper derimod og det er jo også det som regeringen har lagt an

og arbejdsudbuddet kræver det initiativer hvor man sænker skatten på arbejde det kommer dem der tjener

og

gør noget ved ydelsesniveauet det har sf jo også

det øger også arbejdsudbuddet det øger altså også indkomstforskellene men det øger den økonomiske vækst

vores mindste problemer et velfærdssamfund er jo sådan kendetegnet ved at der er en forholdsvis lige fordeling af indkomsterne at det er et velstående samfund og at der er en lige adgang til sundhed og uddannelse for alle og det kræver jo et højt

er det absolut på spørgsmålet om lighed ikke at jeg synes at det er et mål i sig selv

er det dér vi klarer os bedst

er på vores velstandsudvikling og den er jo forudsætningen for den høje levestandard vi har vi har gennem mange år

otte og halvfems haft den tredjelaveste økonomiske vækst

vækst det betyder helt konkret

vi blevet overhalet af en lang række andre højtudviklede velfærdssamfund som for eksempel sverige historisk set har vi nydt en højere levestandard end svenskerne de nyder nu en levestandard der er fem procent højere end vores danmark er et af de mest lige lande i verden et af de lande hvor indkomsterne er fordelt mest lige hvis man tager udgangspunkt i økonomiministeriets fordeling og incitamenter

kan man læse at danmark har en ulighed målt i et enkelt år på ginikoefficienten på

ser man over en lidt længere periode

falder uligheden til to og tyve på ginikoefficienten og ser man på livsindkomster bliver uligheden

enkelt år halveret så den kommer helt ned på tolv en halv

hvis man indregner det offentlige forbrug

det offentlige forbrug jo er finansieret af folk der er i arbejde og det går også til folk som ikke er i arbejde falder uligheden fra fem og tyve i et enkelt år helt ned

formentlig ikke er andre lande med så høj en grad af lighed som danmark så set i det perspektiv synes jeg måske

velfærdssamfund og det gør vi også i liberal alliance

det er omfordeling og lighed vi skal fokusere mere på

vi sakker bagud det gør vi på de andre områder og mest på velstand

øge velstanden og mindske

vil vi gerne have at uligheden stiger lidt mere hvis det betyder at alle får en højere levestandard

venstrefløjen jo definerer fattigdom som personer som har en indkomst på under halvtreds procent af medianindkomsten

hele taget en underlig måde at definere fattigdom på

jo betyder at man aldrig nogen sinde kan udrydde fattigdom der vil altid og til hver en tid være mennesker som har en indkomst

dobbelt så høje indkomster i morgen

det giver jo ikke nogen mening om halvtreds år hvor man regner med at vi er dobbelt så rige som vi er i dag hvor hver eneste dansker vil have dobbelt så højt

som vi har i dag man kan købe dobbelt så mange varer

med venstrefløjens definition den her relative måde

stadig væk være lige så mange fattige det er for mig en meget underlig måde og det er jo fordi venstrefløjen hellere vil bruge ordet fattigdom fordi

nogle stærkere følelser hos folk fordi de får nogle associationer til mennesker der lever under nogle frygtelige forhold i andre lande som vi ikke kender til her men det vi taler om

ulighed eller lighed det er indkomster i øvrigt synes jeg

nu har vi jo en radikal socialminister og vi har en radikal økonomiminister at når man spørger økonomiministeriet og de skal definere det her siger de ikke fattigdom de siger lavindkomster det vi skal gøre

have det her fokus på ulighed er at vi skal lave reformer der gør os alle sammen rigere

noget at der er nogle der bliver rigere end andre så længe vi alle sammen bliver rigere og det skal vi gøre ved at øge den økonomiske vækst blandt andet ved at øge produktiviteten som finansministeriet lige har skrevet

vil få øget deres rådighedsbeløb med to tusind tre hundrede

et lo par altså et par der går på arbejde med to børn vil få øget

altså mere uligheden vil stige men vi vil alle sammen blive mere

for nylig som viser at danmark er i top fem over ulige indkomstudvikling i eu

blandt de fem lande i eu der har den dårligste score når det drejer sig om at skabe lighed vi er kun overgået af spanien og nogle østeuropæiske lande så vil jeg bare spørge herre joachim b olsen

joachim b olsen glad for den måling

man måler på de her forskellige

analyser der bliver lavet forskellige steder scorer

altså meget højt på sagligheden og det er dem jeg tager udgangspunkt i

i uligheden gennem

steget det er den i alle lande men velstanden er også steget og det synes jeg er godt

kan også se at man er begyndt at måle ulighed på en lidt anden måde fordi man er begyndt at indregne kapitalindkomster det gør man også i danmark hvis man ikke medregner kapitalindkomster og måler på den måde som

halvfjerdserne så har vi næsten ikke set nogen udvikling i retning af højere ulighed vi har stort set den samme ulighed som vi havde for tredive år siden i danmark i dag så hele

diskussionen er nogle gange noget forvredet vil jeg sige men jeg har ikke

det samme vil et par på kontanthjælp

vil få øget deres rådighedsbeløb med tre tusind to hundrede

de vil blive relativt mere rige men alle vil blive rigere og jeg foretrækker til enhver tid at vi alle sammen bliver

sætter matematiske fattigdomsgrænser prædikatet fattig på en gruppe mennesker

som har det dårligst til gengæld kan det

marginalisere det kan være med til at stigmatisere

en fattigdomsundersøgelse som klart viste at

men der var også en stor grad af nyopstartede selvstændige og

den helt grundlæggende problemstilling med de her fattigdomsgrænser også

var ikke fattige og det var folk på deltid heller ikke og dermed skulle de altså heller ikke have hjælp de skulle egentlig bare have lov til at leve deres liv uden indblanding fra det offentlige mit eksempel illustrerer min pointe en fattigdomsgrænse er teoretisk og dermed ikke særlig anvendelig og det tror jeg

stor del af denne debat i dag har vist fordi vi afviser en fattigdomsgrænse betyder det ikke

og som rent faktisk har brug for hjælp det skal de have og det ligger dybt forankret i os konservative men vi er bange for at en fattigdomsgrænse bliver en sovepude for regeringen så laver man en årlig redegørelse og man har en grænse og så går alt jo fint nej det gør det bare ikke

for de socialt udsatte for de udstødte for de marginaliserede borgere i vores samfund

det altså vigtigt at vi ikke hjælper en masse danskere som

i høj grad meget matematiske og har ikke ret meget med virkeligheden at gøre vi kan jo se det paradoksale i dag at ingen ved hvad de skal bruges til og selv om det ovenikøbet kommer på tale at hvis det vitterlig er sådan

at grænserne ikke bliver brugt til noget og skulle det vise sig

jamen så vil man søreme heller ikke gøre noget for at hæve dem dermed

bliver de fuldstændig nytteløse

folkeparti ønsker vi ikke akademiske diskussioner om socialpolitikken vi ønsker reelle socialpolitiske diskussioner der kan flytte hverdagen for de socialt udsatte i stedet for at lade matematiske

hvem der er fattige hvem der er socialt udsatte

opfordre til at vi bygger på et samfund hvor vi prioriterer dem der har

jeg kan forstå på det her forslag til vedtagelse

at der er noget der hedder fattigdom for ellers ville man vel ikke arbejde på at forebygge og bekæmpe årsagerne indgår det begreber i bekæmpelse af fattigdom at der skal indføres et loft over kontanthjælpen

bliver modregnet i deres børnecheck boligsikring og hvad man ellers måtte indregne og hvis ordføreren mener at det er et led i bekæmpelse af fattigdom kunne vi så få at vide hvor

det her loft skal ligge og hvilke konsekvenser det vil have for de her rigtig levende

jeg tilhænger af at vi rent faktisk genindfører det præcis som det var

og det vi så med det lovforslag dengang

ville undlade at komme i arbejde altså

at jo længere tid man er på kontanthjælp jo større risiko har man også for at udvikle

for aldrig at komme tilbage på arbejdsmarkedet

at regeringen ikke har større ambitioner for de borgere i vores samfund og at man bare opgiver folk og synes det er ok

mennesker der var omfattet af de fattigdomsydelser som vi afskaffede

i fattigdom det er jo det man skal forholde sig til og det

derfor jeg gerne ville høre hvad ordføreren ville gøre for at bekæmpe fattigdommen jeg kan forstå at ordføreren vil gøre det man gjorde før

at tage et arbejde og så må jeg bare sige

er helt klart med til at bevare fokus på fattigdom og et af regeringens mål er jo også

sammen med fattigdomsgrænsen og sammen med afsavnsundersøgelser og alle de ting der

er det afgørende at alle er en del af et stærkt fællesskab fordi vi selvfølgelig også skal have alle med på holdet derfor

der løbende gøres status lige præcis om

den første fattigdomsredegørelse vil komme her i to tusind og fjorten og det vil

rigtig rigtig meget til så igen tusind tak for

at bevare fokus på den her

ordføreres opfattelse af at kontanthjælpsreformen indebærer en reel fare for at flere unge mennesker havner i hjemløshed og fattigdom på grund af de meget lave ydelser som nu gælder

relativ fattigdom der bliver målt over tre år

hvor vi alle sammen og det er

sagt en del gange gerne vil løfte igennem beskæftigelse og uddannelse

ikke engang selv at alle kommer med på vognen når vi taler om de uddannelsesparate den målgruppe man har sat dér

hvad skal der så ske med de firs

i tre år eller mere for fem

indkomst altså langt under den fattigdomsgrænse som regeringen selv har fastsat og hvis reformen indebærer en

kommer med en masse elementer netop for at række hånden ud til de allersvageste netop for at række hånden ud til dem som er en del af de

er delt hundrede million kroner ud til udsatte familier

er jo fuldstændig korrekt som ordføreren siger

en ulighed jeg tror man er nødsaget til at dreje diskussionen hen

som flere ordførere egentlig også har ønsket nemlig

se på hvilke konsekvenser

er jo fuldstændig korrekt som flere har

se det her isoleret man kan ikke bare se en fattigdomsgrænse fuldstændig isoleret det giver ét billede af noget et billede over en tre årig periode men det man er nødsaget til at til at se

at det skal kunne betale sig at arbejde og at

hen på det som det her egentlig

som er omdrejningspunktet for det her

det er det det her øjebliksbillede skal bruges til det

sammenholdt med alle de andre ting som jeg i øvrigt også nævnte i

og tretten udtalte at den øgede ulighed

det andet synes jeg er interessant netop som socialordfører

kunne ministeren være enig med dansk folkeparti i at vi måske skulle gå ind og kigge på om vi kan finde en anden måde at finansiere den her pulje på for eksempel via den store finanslov

vi er sikre på at vi også i mange år frem vil have en pulje af penge som vi kan dele ud netop til de svageste

om tandlægeregninger og tilskud og så fremdeles der er masser af muligheder og det er lige præcis de håndtag som vi skal blive ved med at skrue på

vi skal huske på at de her toogfyrretusinde og tohundrede mennesker som

diskutere hvordan indsatsen skal være

få ændret finansieringen af den her satspulje

udvikle nye tiltag til

række hånden ud til de her mennesker

kan laves undersøgelser så vi kan tænke alternativt og se på

og så fremdeles så

diskutere i fremtiden så jeg er

de over tre hundrede puljer som er i socialministeriet

er uigennemskuelighed derfor havner ministre i uføre fordi de heller ikke selv har helt styr på hvordan man skal administrere de her puljer jeg ser jo meget nødig at den nye minister kommer til at havne i samme situation som sine to forgængere så derfor vil jeg høre om ministeren er klar til ligesom vi andre er mener jeg at at få styr på det her

fortsat bliver nogen principielle problemer

størstedelen af pengene som når ud til de udsatte grupper en stor del af de penge der er i puljerne

at jeg helt har misforstået det og at det slet ikke er inde på lystavlen at man overhovedet har en fattigdomsgrænse og at det kun lige er når vi står nede i folketingssalen og har en debat at vi så rent

så har jeg i hvert fald misforstået det mit eneste spørgsmål skal være vil ministeren ændre på måden som puljer fordeles på set i lyset af de spørgsmål som fru karin nødgaard

fattigdomsredegørelse som vi skal have

og det ligger jo fast som jeg sagde

det er jo klart som jeg også sagde at vi indtænker

indtænker vi jo alt det her i vores arbejde

og tyve plan satspulje og så fremdeles

og får nedsat et ekspertudvalg og så ikke bruger det og smider det over i en syltekrukke på nogen som helst måde det her er politik der er rigtig rigtig aktiv

vi måske spørge os selv hvis der nu sidder nogle af alle de her mennesker vi har talt om det er syvogfyrretusind eller andre som er i farezonen for at blive betragtet som fattige

i hvert fald hvis de mennesker havde forventet at få et tilsagn fra et flertal af folketingets partier om at nu ville vi gøre noget helt konkret for at forbedre deres økonomiske situation det er der desværre ikke kommet ud af det

debat specielt mellem

hvor vi bevægede os lidt ind på nogle konkrete ting der kunne forbedre situationen for nogle af de mennesker vi taler om her og det vil jeg gerne kvittere for

til vedtagelse fra dansk folkeparti og de konservative hvori der står at folketinget opfordrer regeringen til at intensivere arbejdet med

fra herre eyvind vesselbos udgangspunkt

i de tidligere debatter vi har haft har herre eyvind vesselbo haft det synspunkt at der sådan set slet grund til at tale om fattigdom og at det var noget diffust noget sådan har jeg opfattet herre eyvind vesselbos standpunkt så derfor vil jeg da gerne kvittere for at man også på den fløj bevæger sig en lillebitte smule

så mangler i det forslag til vedtagelse er jo at man selv

hvilke redskaber

når vi taler om at forebygge og bekæmpe årsagerne til fattigdom det er jo en god målsætning at være enige om og så må næste skridt være at man går ind i en mere konkret diskussion af hvad det

at gøre det her for det er jo faktisk den øvelse som regeringspartierne sf og enhedslisten er i gang med og har været i gang med lige siden regeringen blev dannet bortset fra at vi så er uenige om hvordan det skal gøres det er jo en anden sag det vil man også være

den borgerlige fløj men jeg synes det er et fremskridt at man i det mindste tager ordene i sin mund i det håb at vi så kan komme lidt videre i en fælles forståelse af hvordan vi

så er jeg også tilfreds med at

regeringspartiernes ordførere anerkender

ministeren i hvert fald ikke ville afvise

spørgsmålet om kontanthjælpsreformens virkninger

unge mennesker der sættes meget langt ned

i mange år en ydelse som klart ligger under regeringens egen fattigdomsgrænse her mangler vi jo

det nu er den rigtige reform man har lavet hvis den indebærer en reel fare for at trække i den modsatte retning af det man siger man gerne vil

sammen med sf og enhedslisten

foretage nogle tiltag der kan rette op på det problem i reformen som vi i

det politiske flertal som hersker i folketinget

hvad fattigdom er hvordan vi måler den og hvad en fattigdomsgrænse kan og skal bruges til

i hvert fald enige om at hele snakken skal bruges til at forbedre vilkårene for de mennesker her i landet som har

det jeg så vil glæde mig over er at vi faktisk har indarbejdet de fleste af de anbefalinger i det forslag til vedtagelse som regeringspartierne

fra jann sjursens anbefalinger og

at vi skal halvere antallet af fattige mennesker i danmark frem mod

så burde man også kunne gøre det på det her område men jeg ser frem til de drøftelser

det mål og det er jo ikke udelukket at vi lander der hvor

for mig er at det der hjælper mennesker mest

at man øger produktiviteten at man øger den økonomiske vækst fordi vi ved

til at formulere mig med de rigtige

føre til en højere levestandard

femtentusind kroner i kontanthjælp som mindstebeløb enhedslisten

ikke hjælpe nogen af de her mennesker på den lange bane

at øge velstanden så skal den nok fordele sig af sig selv sådan

alle får det godt

og det må jo være fordi han har forskanset sig sådan nogle steder der og så kigge på den faktiske udvikling som vi har haft i samfundet ikke mindst igennem de ti år hvor vk regeringen sad ved roret

en udvikling det erkender jeg og enhedslisten er nok i virkeligheden

fortsætter når det drejer sig om øget ulighed

på enhedslisten og liberal alliance vi har ikke noget imod at der er

men det vi gerne vil er at øge velstanden for alle og det gør man ved at øge den økonomiske vækst det er ikke teori det er empiri det er bevist i praksis både i danmark og i alle mulige andre lande ligesom det er bevist at den politik som enhedslisten har lagt

nogen steder og ikke fører til højere velstand nogen steder det er virkeligheden det er ikke teori

hjem og studere

der vil herre joachim b olsen kunne se

kommissionen er stærkt alarmeret over udviklingen i antallet af fattige og arbejdsløse og hjemløse mennesker i europa jeg tror ikke europa kommissionen kan mistænkes for at være

marxistisk tænketank så måske var det værd lige at konstatere nogle fakta

været rigtig mange nuancer fremme meget

men hvad så ja så ingenting

ministeren havde tænkt sig

nogle konkrete tilsagn fra et flertal af folketingets partier om nogle løsninger der kunne forbedre deres situation ikke mindst økonomisk for det er nu engang det helt store problem for de mennesker vi her taler om og der var jeg jo ærlig nok til at erkende at det tilsagn har de ikke fået det kunne de godt få fra enhedslistens

om der måske ikke nok burde gøres noget ved den der kontanthjælpsreform jeg er ked af at vi igen skal vente til finanslovsforhandlingerne

så jeg synes at jeg har været meget realistisk og ikke forsøgt at overspille resultatet af den her debat når det er sagt vil jeg gerne henlede opmærksomheden på en vigtig sætning

regeringspartierne og socialistisk folkeparti det er nemlig den sidste sætning folketinget opfordrer regeringen til i indeværende år at tage initiativ til en drøftelse af hvordan man kan nedbringe antallet af

og tyve jeg havde gerne set en endnu mere håndfast formulering der

halvering eller et meget mere konkret mål men drøftelsen er i gang vi får en forhandling om det her spørgsmål som alle folketingets partier

det er et fremskridt det er lille men det er et fremskridt så det

og de andre borgerlige partier laver nogle reformer der trækker i den stik modsatte retning men jeg kan da forsikre ordføreren om at hvis det var sådan at ordføreren havde

hvor der var noget i som var mere konkret end det vi har kunnet lave sammen med regeringspartierne så havde vi da taget det det kan jeg altså bare ikke finde der kan jeg læse

for det at man vil forebygge og bekæmpe årsagerne til fattigdom snarere end at anvende formler derpå det var det nærmeste vi kom en konkret udmelding om